i dag er der følgende anmeldelser finansministeren

lovforslag nummer l hundrede og tredive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

der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og tredive af marianne bredal carsten bach og mette abildgaard

der stemmes dernæst om forslag til vedtagelse nummer v en og tredive

andreas steenberg og pia olsen dyhr

der stemmes endelig om forslag til vedtagelse nummer v to og tredive af pia adelsteen

forslaget er forkastet hermed er forespørgslen afsluttet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

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren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

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

er der nogen der ønsker at udtale sig

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

om lovforslagets endelige vedtagelse

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren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

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

er der nogen der ønsker at udtale sig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

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

først og fremmest vil jeg gerne sige at jeg er enig i forslagsstillernes syn på øresund som et fint naturområde som har meget at byde på

beboere og turister rigtig mange mennesker benytter øresund til fiskeri fritidsinteresser og så videre øresund er et naturmæssigt varieret område med mange arter herunder fiskearter det skyldes blandt andet områdets strømforhold variationer i vandets saltindhold forskelle i dybdeforhold og havbundsforhold de mennesker der bor ved øresund har dog ikke blot gavn af øresund på grund af de naturmæssige værdier øresund er også en vigtig kilde til råstoffer som indgår i den nødvendige udvikling af hovedstadsområdet til gavn og glæde for de mange mennesker der bor og færdes i hovedstaden ud fra det vi ved ser jeg ikke det som modsætninger vi kan fastholde øresund som et fint naturområde og samtidig sikre en bæredygtig indvinding af råstoffer fra øresund til gavn for udviklingen af hovedstadsområdet i den forbindelse synes jeg

vigtigt at nævne at råstofindvinding har fundet sted i årtier samtidig med at miljøtilstanden har udviklet sig positivt

derfor ikke enig med forslagsstillerne i at det kræver et forbud mod indvinding af råstoffer at opretholde et godt havmiljø og et værdifuldt naturområde i øresund de to ting sameksisterer allerede i dag når vi taler om øresund i denne sammenhæng henviser jeg til den del af øresund der ligger nord for øresundsbroen og jeg formoder at det også er den del af øresund forslagsstillerne har fokus på i deres forslag som jeg nævnte har der været råstofindvinding i øresund i årtier nogle år mere end andre og i to tusind og tolv til fjorten var der en stor indvending i to råstofindvindingsområder der kaldes vedbæk og disken materialerne blev blandt andet brugt til nordhavnsprojektet og ud over den

skete der desværre også en overskridelse af de tilladte indvindingsmængder på den baggrund blev reglerne for råstofindvinding skærpet generelt og den daværende miljøminister igangsatte en række undersøgelser af råstofindvindingen i øresund de ændrede regler betyder at det siden to tusind og femten er muligt at føre et skærpet tilsyn med råstofindvindingen det betyder blandt andet mulighed for at kræve at tilladelsesindehaverne indberetter hyppigere når den tilladte mængde er ved at være opbrugt på den måde kan miljøstyrelsen hele tiden følge med i at den tilladte indvindingsmængde ikke bliver overskredet

blev kravene præciseret til de miljøundersøgelser der skal laves forud for

udstedelse af indvindingstilladelser til blandt andet nye områder man valgte desuden at fastsætte årlige lofter

det vil sige at der blev indført begrænsninger for hvor store mængder råstoffer der må indvindes årligt i øresund

faktisk er der til mange årtier med det nuværende forbrug en undersøgelse i

fjorten af effekten af råstofindvinding i det tidligere indvindingsområde disken viste at bundfaunaen i selve indvindingsområdet samt i en fem hundrede meterszone omkring indvindingsområdet var påvirket af råstofindvindingen men at der uden for dette ikke kunne ses signifikant påvirkning de undersøgelser er blevet gentaget i

sytten i samarbejde med svenske myndigheder og miljøstyrelsen har

ved vi i dag at det påvirker havbunden i selve det område hvor der bliver indvundet og i påvirkningszonen omkring indvindingsområdet der er ikke viden der indikerer at råstofindvinding skulle

det samlede marine økosystem i øresund der er mange forhold som påvirker havmiljøet i øresund ud over råstofindvinding det er for eksempel effekter som følge af naturlige variationer i saltindholdet i vandet og strømforhold samt næringsstofkoncentrationer og miljøfarlige stoffer derudover kan støj fra skibstrafik potentielt påvirke udbredelsen af for eksempel marsvin råstofindvindingen er således én faktor blandt mange forud for en overvejelse om fredning bør man nøje forholde sig til hvilken viden der er eller ikke er om forholdene det er denne viden om skadevirkninger eller ej ved forskellige aktiviteter der bør afgøre om der er behov for ændret

det er vigtigt at debatten er kendetegnet ved en forståelse af proportioner og omfang af den indvinding der finder sted i øresund lad mig derfor fremhæve nogle fakta

at indvinde i to områder i den del af øresund der ligger nord for øresundsbroen nemlig i et område der hedder lappegrund som ligger nord for helsingør og i det område der hedder skovshoved de to områder udgør tilsammen cirka nul procent altså nul procent af den nordlige del af øresund der er således tale om et meget begrænset areal hvor der overhovedet må indvindes og derudover er der som nævnt også en grænse for hvor meget råstof man må indvinde det er nærliggende at fremføre at det jo er et øjebliksbillede og at man kan forestille sig at der i fremtiden vil blive indvundet meget større mængder og at

kan blive tilladt i andre områder i øresund til det vil jeg sige ja men det vil kræve en tilladelse fra miljøstyrelsen som først kan gives efter grundige undersøgelser også af de miljømæssige konsekvenser reglerne er sådan at før der kan udlægges flere råstofindvindingsområder i øresund eller gives tilladelse til indvinding af større mængder i de to nævnte områder skal den virksomhed der ansøger gennemføre både en nærmere kortlægning af råstofressourcerne i området

miljøundersøgelser der skal desuden foretages en miljøkonsekvensvurdering af den råstofindvinding der søges om konsekvensvurderingen skal blandt andet belyse den ønskede råstofindvindings betydning for dyr og planter i området stenrev fiskebestande og støj når de analyser foreligger sker der en offentlig høring af indvindingsansøgningen hvor også resultaterne af miljøundersøgelserne indgår det er solide krav til undersøgelser dokumentation og åbenhed og på den baggrund er det min vurdering at vi allerede i dag har tilstrækkelig skrappe regler for hvornår vi giver tilladelse til

råstoffer på havet med vores tilladelser og de vilkår der stilles heri sikrer vi at

sker på en bæredygtig måde lad mig så til slut understrege at vi har brug for råstofferne fra øresund til projekter i hovedstadsområdet for eksempel boligbyggeri og anlægsprojekter hvis ikke råstofferne kan hentes i øresund skal de hentes andre steder det vil blandt andet medføre større transportomkostninger og dermed jo også miljøbelastning inden for region hovedstaden er der ikke tilstrækkeligt med råstoffer på land og derfor hentes store mængder af råstoffer i dag fra region sjælland til projekter i hovedstadsområdet samtidig vurderer region sjælland at det i fremtiden bliver svært at pege på nye indvindingsområder på land

heller ikke uden påvirkninger at indvinde råstoffer på land her har det synlige miljømæssige og naturmæssige konsekvenser at grave store huller det gælder både for det pågældende område men også i form af øget lastbiltransport af råstoffer på tværs af landet hvilket som nævnt øger omkostningen og miljøbelastningen fra transport

også forestille mig at hvis man spørger naboer til grusgrave på sjælland eller beboere i områder hvor der er tung trafik med lastbiler til og fra graveområder om de synes det er en god idé at hente de nødvendige råstoffer til hovedstaden i deres område er der sikkert også en holdning til det regeringen mener at vi skal finde den rette balance mellem at benytte de naturgivne ressourcer og beskytte naturen regeringen finder at der med de nuværende regler for hvornår man kan få tilladelse til at indvinde råstoffer på havet er et tilstrækkeligt grundlag for at sikre en bæredygtig indvinding af råstoffer i øresund men jeg anerkender at der har været og sikkert fortsat vil være en følelse af bekymring hos nogle

sker på et oplyst fagligt grundlag jeg vil derfor tage initiativ til at vi får kortlagt den eksisterende viden om øresunds naturværdier og råstofressourcer og at der bliver gennemført målrettede undersøgelser i øresund om den naturlige dynamik i og omkring sugehullerne samt om betydningen af råstofindvindingen på lappegrund i forhold til bestanden af marsvin endelig vil vi få mulighed for at drøfte behovet for yderligere tiltag i forbindelse med den kommende havstrategi

som følge af havstrategidirektivet i den forbindelse vil vi også se nærmere på omkostninger og muligheder for at finde tilsvarende ressourcer på land og vil inddrage erhverv og interessenter i relevant omfang i forhold til beslutningsforslaget finder regeringen imidlertid

det foreliggende grundlag behov for at gå videre med at etablere beskyttede naturområder i øresund

er således også regeringens indstilling at beslutningsforslaget afvises

der er nogle korte bemærkninger fru maria reumert gjerding enhedslisten værsgo

ministeren nævnte at øresund er et fint naturområde

naturområde på hele den nordlige halvkugle fordi vi ikke har trawlet i de områder i firs år

man skal anerkende den enorme værdi der ligger så tæt på vores hovedstad

at vi har brug for råstoffer men selvfølgelig skal vi da ikke hente råstofferne i et unikt internationalt naturområde det synes jeg må være åbenlyst for enhver

ministeren om at uddybe

jeg kan forstå at

til de konservative stemmer i regeringen der har ønsket det her fri for råstofudvinding i et godt stykke tid og nu vil man så undersøge miljøkonsekvenserne det er vi jo ikke ret meget tvivl om

at vi kan vedtage det her fremragende beslutningsforslag og sikre øresund den helt nødvendige beskyttelse

jeg ved ikke om ordføreren ikke lyttede til hvad jeg sagde i min tale men vi har brug for at få kortlagt ressourcerne også i forhold til hvor der eventuelt kan findes supplerende ressourcer til den indvinding der foregår i øresund jeg ved godt at

enhedslistens ordfører formentlig er ligeglad med mennesker der bor på vestsjælland som så bare får en øget miljøbelastning

man skal hente det der men vi har en opgave i at tilgodese alle borgere i det her land og ikke bare borgerne ét sted jeg sagde meget tydeligt i min tale at jeg er optaget af øresund

naturligvis er der undersøgelser i gang på nuværende tidspunkt som skal afsluttes inden vi foretager os yderligere det være fuldstændig ukvalificeret at stå her og vedtage et beslutningsforslag når der er miljøundersøgelser i gang

siden besluttede svenskerne at indføre en beskyttelse af øresund de har

omfangsrig dokumentation for skaderne ved blandt andet råstofudvinding

at hente ressourcerne de steder og stoppe råstofudvindingen i øresund er det ligesom første skridt derhenimod eller hvordan skal den her kortlægning helt præcis forstås hvad er endemålet hvad er horisonten hvad er det man ønsker at opnå

er af svensk afstamning priser jeg mig lykkelig for at den danske regering ikke agerer som den svenske regering i en lang række forhold også når det gælder det her område se vi er optaget af at sikre en råstofressource til hovedstadens udvikling vi er optaget af at det foregår miljømæssigt forsvarligt og bæredygtigt

vedtog at man kunne fortsætte med at have råstofindvinding så er det naturligvis morsomt at den tidligere minister i den regering nu pludselig har set klarhedens lys og nu skal det hele forbydes enhedslisten var mig bekendt også et støtteparti

tak for det så er det herre martin lidegaard radikale venstre

det er korrekt at det er vi flere der har

den opfattelse at de

have kortlagt den økonomiske ressource ressource som merudgift

jeg har slet ikke noget privat privat ønske om at vi nødvendigvis skal finde råstoffer alle mulige steder til havs

bare min regerings opgave at sikre at der er en råstoftilførsel til hovedstaden

foregår på en miljømæssig og bæredygtig måde og ja

at det har nogle miljømæssige konsekvenser der hvor det foregår det jeg så siger er at det foregår

men hvis vi kan kortlægge ressourcer andre steder og det er så det vi gør

jeg er da selv meget bevidst om at der er er unikke tilstande også i øresund

tilsagn om her i indeværende år vil man dels foretage en undersøgelse hvor man samler al

til bunds undersøge alternativerne

få det andre steder fra og det vil ske

af foråret kan afslutte den kortlægning

trine torp socialistisk folkeparti

man kalder beskyttede marine områder eller

inden to tusind og tyve

af planer for at leve op til den forpligtelse

har vi i danmark allerede udpeget mere beskyttet havbund end vi er forpligtet til jeg tror vi har udpeget sytten

jeg oplyse fru trine torp om skriftligt så jeg ikke siger noget der ikke er rigtigt fra talerstolen men jeg mindes at det er cirka der vi ligger

hvordan vi kommer til at lancere det i forhold til havstrategi

ii vil vi vi selvfølgelig præsentere

det ligger lidt i forlængelse af noget af det

herre martin lidegaard sagde nemlig det her med hvad

lige præcis det her område på dagsordenen hvad tænker

vi har en forpligtelse som vi sidder og varetager i den danske regering og det er det vi kommer med i arbejdet omkring havstrategi

direktivet og det involverer vi ikke andre regeringer i

tak så er det herre christian rabjerg madsen socialdemokratiet

den holdning jeg selv har men det

skal gå hånd i hånd med hensyn til arbejdspladser og byggeri og lignende

men vi har jo undersøgt

sagde det tidligere det er omkring ti til femten million

det vil koste ekstra for bygge og anlægssektoren det er jo så lille en udgift at jeg ikke tror man kan måle det i procent for bygge og anlægssektoren

at forholde sig til den balance altså den naturgevinst der vil være sat over for

meget meget meget lille ekstra belastning det vil være for

enig i logikken i balancen men vi har

hvordan balancen ser ud hvilken realkonsekvens det vil have for bygge og anlægssektoren og den er altså marginal

om hvor meget hovedstaden kommer til at udvikle sig de næste tyve år i forhold til mere byggeri og lignende jeg håber da i den grad vi vil se en eksplosiv vækst her så bliver man nødt til at forholde sig til at hvis ikke man skal hente den ressource til havs skal den hentes på land så betyder det øget lastbiltransport ind i hovedstaden og mig bekendt er nogle af de her venstrefløjspartier arge modstandere af lastbiltransport i hovedstaden hvad med de borgere der bor i de områder

region sjælland der så skal have endnu mere lastbiltrafik og som skal leve med konsekvenserne af

er som om man bare sidder og tænker på øresund

af i regeringen det kan da godt ske at man ikke er det i sf og enhedslisten men det er vi altså

som merudgift det er også transport det er også hensynet til der hvor man skal indvinde ressourcer

holde fast i det første ministeren siger nemlig at hvis byggeriet udvikler sig i en sådan retning at vi får brug for det

set enig

at stoppe sandsugning af naturmæssige hensyn og den

som i al fremtid begrænser os

de miljømæssige konsekvenser

socialdemokratiske ordfører har den vurdering min vurdering bliver bygget på faktum når vi har den kortlægning og så vil jeg forholde mig til det senere i år

det herre christian poll

ministerens sidste svar for det er jo klart at hvis man flytter noget sandsugning fra øresund

øget vejtransport det er rigtigt men man får også en mindre skibstransport så det går i en eller anden grad lige op jeg synes måske at vi mangler at snakke om balancen over

en højere grad af genanvendelse af materialer som man kan bruge i de her byggeprojekter for det er jo den vej vi skal i stedet for men jeg vil egentlig gerne høre om ministeren

kan se de her fantastiske potentialer der ligger i

som folk bor lige op ad

international udmærkelse

al respekt for den tiltrækningskraft

øresund at vi stopper sandsugning på nul procent af arealet tvivler jeg på at det får det til at blive en turistmagnet det vil jeg

er det udelukkende af naturhensyn og selvfølgelig også det at

tror ikke at det er det der gør øresund til en turistmagnet jeg tror at mange er sig bevidst om

og hvis man ønsker at komme dertil kan man jo gøre det på meget meget nem vis

er et spørgsmål om enten eller og

et spørgsmål om at det sammenhængende naturbillede bliver bevaret

det er det vi skal have bragt i balance ved at stoppe de

kan ministeren ikke se det potentiale og den sammenhæng

skulle vi jo forbyde alt fiskeri i hele øresundsområdet og så skulle vi forbyde al skibstrafik for det forstyrrer også naturen

never ending story hvis man må tale engelsk og det undskylder jeg hvis jeg gjorde

som bliver fortsat af herre christian polls politiske intention nej øresund ligger hvor det gør der er en hovedstad der ligger op til øresund den skal forsynes med ressourcer og det er noget af det vi tager udgangspunkt i i dag

ministeren så går vi i gang med ordførerrækken herre christian rabjerg madsen socialdemokratiet

tak for det og tak til forslagsstillerne for muligheden for at diskutere natur og havmiljø i folketinget i dag danmarks natur er grundlæggende set presset det gælder både til til lands og til vands så derfor er der behov for at vi handler politisk

givet ansvar for øresund er et unikt

blandt andet som konsekvens af at det har været forbudt

to og tredive det forbud har resulteret i at havbunden i sundet ikke er blevet ødelagt af bundtrawl

en række forskellige havbundstyper med forskellige dyr og planter tilknyttet at der er så mange forskellige naturtyper på havbunden giver også liv og levesteder for en lang række fiskearter og derfor er området unikt derfor var socialdemokratiet også optaget af spørgsmålet om sandsugning i

da vi sad i regering imellem to tusind og elleve og to tusind og femten vi ændrede blandt andet loven tilbage i to tusind og femten så det blev muligt for ministeren at stoppe sandsugning i øresund og vi gennemførte en række stramninger af reglerne for udledning af råstoffer blandt andet lavede vi årlige lofter vi forbedrede tilsynet og vi skærpede kravene til udvinding vi iværksatte ligeledes en undersøgelse af konsekvenserne ved sandsugning i naturen og det er den undersøgelse der allerede er blevet refereret

fundament af viden og initiativer fra den tidligere socialdemokratiske regering at vi kan tage debatten i dag faktum er og de gennemførte miljøundersøgelser viser at den hidtidige hidtidige råstofudvinding som forventet har haft negative miljøpåvirkninger i indvindingsområderne det går blandt andet ud over fiskelivet i de berørte områder samtidig viser analysen at de erhvervsøkonomiske konsekvenser af en reduktion af råstofindvindingen i øresund vil give en årlig meromkostning for bygge og anlægssektoren på cirka

million kr hvis man stopper sandsugning helt det er en som jeg også sagde tidligere forsvindende lille del af sektorens samlede omsætning

at finde egentlige erhvervsøkonomiske eller arbejdspladsargumenter for at fortsætte sandsugningen i øresund

kan derfor ikke støtte det konkrete forslag men vi forventer og det var også sådan jeg hørte ministeren at vi i forlængelse af debatten her i dag kan blive inviteret til realpolitiske drøftelser med henblik på at diskutere og træffe beslutninger omkring den fremtidige sandsugning i øresund tak

bemærkninger fru trine torp socialistisk folkeparti værsgo

jeg svært ved at se de erhvervsøkonomiske arbejdspladsargumenter for at fortsætte med sandsugning og derfor er det vores indstilling at vi bør drøfte at få

stoppet og det vil jeg opfordre ministeren til at få indkaldt til forhandling om også af respekt for at der tegner sig et flertal i folketinget blandt andet bestående af regeringspartiet det konservative for at stoppe sandsugning

helt sikker på hvad fredningen betyder

jeg vil ikke være med til at lave en totalfredning som betyder at man

til sverige eller lave en fredning som betyder at man ikke vil kunne lave opfyldning

i øjeblikket i forbindelse med udvikling af københavn så vi skal have en grundig drøftelse af hvordan vi kan forbedre havmiljøet med et stop for

sandsugning men men vi skal ikke lave en fredning som betyder at andre fornuftige tiltag

er om socialdemokratiet også er enig i at den markedsføringsværdi og det turismepotentiale der vil være i at

merudgifter der vil være ved det

læst bemærkningerne til forslaget og

svare bekræftende på om det er præcis sådan det er men man må bare sige at som tingene er i

er de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved at begrænse sandsugning

ganske begrænsede hvorimod der kunne

spændende potentiale både turistmæssigt og naturmæssigt

natur og havmiljøet i området

prøver at tage det vi kan få når vi

en unesco park

det er så enestående et naturområde og det er rigtigt nok

for fredning og især et totalstop for råstofudvinding som er

så har beslutningsforslaget jo haft sin virkning

fuldstændig har udelukket at man kan foretage infrastrukturplanlægning så længe

bro hen over

så

det er jo bestemt muligt at man kan lave en bedre beskyttelse uden at det kommer på tværs af fornuftige og grønne investeringer i infrastruktur og lignende og det er bare det forhold vi skal

til om beslutningsforslaget har haft en positiv konsekvens vil jeg da sige klart ja

konservative folkeparti tale for et stop for råstofudvindingen

det synes jeg ville være et fantastisk udkomme af en meget lang debat omkring

så i fællesskab skulle spørge ministeren om ikke han vil tage det her element med altså

er mange der beder om det mon så ikke ministeren ville

bedre havmiljø for naturens egen skyld

til øget turisme og lignende så det vil jeg meget gerne drøfte

at vi ikke kommer til at lave lovgivning som som begrænser grøn infrastruktur

havvindmølleparker og lignende i fremtiden men der er bestemt ingen modstand imod

den næste ordfører er fru pia adelsteen dansk folkeparti værsgo

når man læser beslutningsforslaget her fra det radikale venstre

er et spørgsmål om at undersøge mulighederne for at etablere et beskyttet naturområde i øresund og det kan umiddelbart godt lyde sympatisk når man så går om i bemærkningerne så vil jeg

det som jeg synes er problemet er at man vil fjerne råstofindvindingen

næsten er voldtægt af naturen

der er nogle vigtige pointer i forhold til det her med at stoppe

hvor de bliver taget op jeg har selv været bosat i nordsjælland i rigtig mange år og har boet meget tæt på grusgraven i lynge hvor der nu

er europas største drive in bio tror jeg

på en grusgrav i hørup i

hvor der også blev udvundet grus og hvor vi på meget små veje havde rigtig mange lastbiler

når man taler råstofindvinding måske så er et spørgsmål om

skal bruge det som overhovedet muligt under hensyntagen til miljøet

i øresund er der en speciel natur det er alle enige om og det er

netop fordi man har forbudt bundtrawl i rigtig mange år

og det giver en helt unik natur på bunden af øresund og det giver en unik tilstand og det er rigtig godt

der på et meget lille område ikke skal

være råstofindvinding har vi altså i dansk folkeparti lidt svært ved at se for hvor skal det så komme fra skal det komme fra resten af sjælland hvor det så skal fragtes i lastbiler skal det komme fra andre steder ude

overveje jeg synes nu meget af det ministeren har sat i gang i forhold til at undersøge noget

det er fint at vi ligesom får et samlet overblik over hvordan det ser ud og hvad man kan gøre det synes jeg

godt sige at når man bor i områder hvor der er stor vækst og hvor der bliver bygget så ved man også godt at man har brug for råstoffer og det kan ikke hjælpe noget at man hver eneste gang man har brug for noget siger at bare det foregår et andet sted end lige hos mig så er alting godt og det føler jeg lidt at man gør på det her område jeg føler

det er rigtigt at vi har brug for grus vi har brug for ting til byggeriet men vi vil bare gerne have det et andet sted fra for så er der pænt der hvor vi bor

når jeg siger det sådan og

en lille smule hårdt i nogles ører

det fordi det er på et meget lille område

man allerede tilbage i to tusind og femten gik ind og lavede nogle begrænsninger og sagde at der må være en maksimal udvinding

som kan være bedre eller anderledes

øvrigt generer alle andre var jeg ved at sige

man kunne jo godt synes det er lidt ironisk at både ministeren og fru pia adelsteen siger nej til beslutningsforslaget som handler om at undersøge mulighederne for

også alternativerne og også hvad der er af muligheder erhvervsmæssigt hvis man faktisk tog konsekvensen og droppede

omkostning og en konsekvens at udvinde råstoffer

er noget unikt natur desværre det kunne være man kunne tage det der og sejle

jo så klogere på men det at vi ødelægger nordsjællands muligheder for at lave unikke naturområder der kan tiltrække turister der kan

de små fiskere der stadig

og bor i nordsjælland en chance

skal man jo altid læse bemærkningerne når man ser et forslag hvis jeg kun nøjedes med at læse den første sætning der står på forsiden

om at undersøge mulighederne og så sagde ja til det og så glemte at læse bemærkningerne det gør jeg heller aldrig med et lovforslag fra nogen regering vil jeg sige

det der gror i ens baghave når jeg læser bemærkningerne

jeg bare ikke enig i og det er vi ikke i dansk folkeparti vi mener også har brug for de råstoffer og det skal man altså bare huske på det er den ene ting

lave et forbud mod trawl i alle danske farvande for

at der vil være nogle der synes at det er en god idé men forstå mig ret selvfølgelig skal vi passe på det havmiljø der er i øresund selvfølgelig skal vi det men at man så på nul

procent af det nordlige areal har noget sandsugning fordi vi også har brug for råstoffer har jeg bare svært ved at se er så stort et problem

at folketinget opfordrer regeringen til at undersøge mulighederne for at etablere et beskyttet naturområde i øresund punktum at vi så skriver i bemærkningerne at den nuværende sandsugning er et problem og har været et problem og har smadret indtil flere fiskebanker i øresund

de undersøgelser der allerede er lavet så jeg synes det er mærkeligt hvis ikke man vil anerkende at den sandsugning der har været foretaget historisk faktisk har udgjort et problem for naturen for fiskene og dermed også for de mennesker i området der lever af at fiske og af

vi tror det har endnu større

negligere at det har haft en omkostning og at det har været et problem for naturen

heller ikke at sandsugning har en omkostning men det er bare ikke eneste sted der foregår sandsugning det er

jeg ved ikke om ordføreren så mener at vi skal stoppe det alle steder

min pointe er bare at når der sidder en miljøstyrelse og laver nogle vurderinger

at man kan lave råstofindvinding på det område i en begrænset mængde så mener jeg faktisk der har siddet nogle fagfolk og vurderet det på en ordentlig måde

spørgsmål om at negligere miljøet eller noget som helst

hvis ordføreren stoler på miljøstyrelsens vurderinger for på miljøstyrelsens egen hjemmeside ligger der jo en tydelig dokumentation for sandsugnings skadelige effekter på fiskelivet i øresund det er blandt andet fra dtu aqua og

viser at godt nok er det små arealer det har ordføreren og i øvrigt ministeren jo fuldstændig ret i men det er nogle meget vigtige områder

en rigtig stor del af deres føde altså fødegrundlaget for fiskene

de områder som også er attraktive for sandsugning

et meget stort problem

andre havområder som netop er blevet trawlet i stykker hvor man i stedet for kunne hente råstofferne men

ja det er vel noget nær det

har svært ved at se at det kan være andre steder men hvis der er andre steder der er bedre egnet så fred være med det

en samlet vurdering men jeg mener også at

er noget med at der skal køre hundrede lastbiler

op til københavn hver eneste dag på nogle små veje så vil det være mig inderligt imod fordi det vil genere langt flere mennesker og langt flere dyr

synes jeg da bestemt også at vi skal kortlægge og tak for den fremstrakte hånd og åbningen

rigtig positivt hvis et samlet folketing kan stå bag

vi skal kigge kritisk på den her sandsugning og finde ud af om der er andre muligheder

vi har så sunde fiskebestande vi har en fantastisk torskebestand med en bred alderssammensætning i modsætning til alle vores andre

ikke nogen refleksioner når man læser om det

andre steder for det er jo også baggrunden for fremtidens fiskere vi ødelægger med trawl i dag

jeg vil overlade til vores fiskeriordfører at kommentere

det ved jeg simpelt hen intet om

katastrofalt hvis jeg begav mig ud i at fortælle hvad dansk folkeparti skal mene på et område som jeg overhovedet ikke har sat mig ind i

tak for det og tak til ordføreren så er der en ny ordfører og det er fru anni matthiesen venstre værsgo

tak og tak til forslagsstillerne for beslutningsforslaget så vi får muligheden for

drøfte øresund her i folketingssalen

venstre kommer til at stemme imod det her beslutningsforslag men jeg

hensigt som bliver beskrevet fra radikale venstres

side i beslutningsforslaget altså vi er helt enige i at øresund jo indeholder fantastiske og bevaringsværdige naturværdier og

på en bæredygtig måde samtidig

jo også er med til at understøtte

hvordan det udvikler sig jeg vil sige at

man næsten uge for uge kan se at der sker vækst og

nye anlægsprojekter så der er også et hensyn

vi er nødt til at tage

bæredygtigt men også i overensstemmelse med

det er vigtigt at vi derfor vurderer hvad der er holdbart og ikke holdbart og det

der skal jo nemlig laves både miljøundersøgelser og for den sags skyld konsekvensvurderinger inden der gives tilladelse til en råstofindvinding

indvinde råstofferne andre steder

er det vigtigt at vi bare forbyder råstofindvinding et sted for så måske at rykke det et andet sted hen hvor det måske får større miljømæssige konsekvenser så vores beslutninger

til slut

de kommer også til at stemme imod det her beslutningsforslag

er der et flertal imod det her beslutningsforslag tak for ordet

vi siger tak til venstres ordfører der er ingen korte bemærkninger

venstre for at fremsætte det her forslag for det er virkelig et fremragende forslag og det er så godt

jeg er rigtig ærgerlig over ikke at være blevet inviteret med til at være forslagsstiller men så er det jo godt at jeg her fra talerstolen kan erklære vores fulde støtte til forslaget for som vi allerede har været inde på et par gange i løbet af debatten

er øresund et helt unikt naturområde vi finder her enestående naturværdier vi ser over hundrede arter af fisk vi ser bestande af sæler vi ser delfiner vi ser marsvin og derudover

er det et vigtigt fugleområde og denne naturrigdom skyldes

flere forhold det skyldes en varieret salinitet det skyldes markante forskelle i dybdeforholdene

på bunden finder finder alt lige fra klippekyster til stenrev til sand og blød mudderbund

skyldes det at der har været et forbud mod trawlfiskeri i firs år og det

eller referencepunkt for når vi kigger på andre havområder når vi ser hvor meget vi har ødelagt når vi ser hvad der kunne have været af

også er vigtig for de andre havområder for eksempel fordi cirka halvdelen af de torskebestande vi ser i kattegat og skagerrak jo stammer fra øresund så det er simpelt hen sådan en guldmine også for fiskeriet der spreder sig hen over de andre havområder det synes jeg også er en meget meget væsentlig pointe men som det er i dag

øresund alligevel ikke tilstrækkeligt beskyttet og det virker jo fuldstændig absurd

nu gjorde ministeren meget ud af at nævne at det var nul procent af arealet forstået

det er jo ikke rigtigt der findes omfattende dokumentation der fortæller os hvor ødelæggende det er at vi råstofudvinder i øresund der viser at man netop udvinder råstoffer fra nogle af de områder hvor fiskene gyder altså deres yngleområder fra de områder hvor deres fødegrundlag skabes så for hele økosystemet er de områder hvor vi henter sand og grus op bare rigtig rigtig vigtige så et væsentligt første skridt for at sikre den nødvendige beskyttelse af øresund vil være at stoppe med at udvinde råstoffer simpelt hen forbyde sandsugning i øresund

det er også her hvor jeg hører er en tilnærmelse

kigge på alternativer måle hvor mange lastbiler der skal køre hvor hvis vi udpeger alternative områder til råstofudvinding og det

vi med de radikales forslag i dag virkelig har taget et meget væsentligt skridt i den rigtige retning for beskyttelse af noget af vores mest værdifulde marine natur og det er jo svært ikke at glæde sig utrolig meget over

er så mit håb fuldstændig på linje med de radikale at vi kan gå endnu længere i fremtiden og sørge for at øresund bliver et reelt naturbeskyttet område

og tak til det radikale venstre for at fremsætte beslutningsforslaget her som

og som bringer folketinget ind i en debat om natur det er jo altid dejligt for en natur og miljøordfører

øresund har altid være helt essentielt for det danske samfund ikke mindst efter

og dermed også skabte et grundlag for århundreders vækst og fremgang i danmark men også grundlaget for

vores hovedstad i dag forbinder de fleste selvfølgelig særlig sjællænderne øresund med ting som vinterbadning og lange gåture langs med vandet og helt generelt

fantastiske og dejlige naturoplevelser derfor er det selvfølgelig også meget relevant

beskytter og bevarer øresund så danskerne også i fremtiden kan få glæde af sundet

år siden spillede en rolle i opbygningen af det københavn vi kender i dag og holder meget af så spiller det jo også nu i høj grad en hovedrolle i opbygningen af fremtidens københavn det er nemlig i øresund at størstedelen af de råstoffer som bruges i byggeriet af nye boligkvarterer nye metrolinjer veje sygehuse børnehaver plejehjem

indvindes det er af afgørende betydning for byggeriet

at der er let adgang til de byggematerialer

påvirkning af havmiljøet i øresund

vejes op imod alternativet hvis vi freder øresund

vil det betyde en dyrere udbygning af den

københavn skriger efter i disse tider det vil desuden og måske endda endnu vigtigere betyde at man skal transportere råstoffer over

længere afstande og formentlig over land hvilket også vil have en negativ effekt på miljøet

vi skal selvfølgelig have en vis hånd i hanke med råstofindvindingen også i øresund og det er blandt andet derfor

for ganske få år siden strammede op på reglerne for at opnå tilladelse og vi har jo så skærpet tilsynet med de virksomheder som står for indvindingen men det vil

få store konsekvenser for hovedstadsområdet hvis vi ligefrem går hen og forbyder den vigtige råstofindvending i øresund her og nu og derfor kan liberal alliance heller ikke støtte det radikale venstres beslutningsforslag

fredning eller i hvert fald en fredeliggørelse af området sammen med

kan finde ud af

set er gode alternativer til

lave sandsugning i øresund så er liberal alliance selvfølgelig også med på

skal foregå sandsugning i præcis det område i øresund jeg er

hvis det viser sig at vi kan finde relevante alternativer

noget liberal alliance også er villig til at indgå i nogle drøftelser om jeg vil så dog omvendt sige at

vil medføre nogle konsekvenser for miljøet men bare et andet sted

for miljøet i de områder og det vil også have nogle konsekvenser for miljøet

råstoffer der så bliver indvundet for eksempel på midtsjælland ind til hovedstadsområdet så

konsekvenser det vil få det alternative sted hvor man kan finde de her

hvor det gør større skade end i øresund i øjeblikket men jeg håber da meget at

og derfor vil jeg at det at

få det her afklaret inden sommer

landtransport luftforurening

og kan vi komme frem til en mindelig løsning hvor der bliver foretaget sandsugning et andet sted og det ikke

alliances ordfører

vi videre til herre christian poll

hvis man kigger i den

man se at vores forslag nummer ti handler om at vi gerne vil

som marine beskyttelsesområder

områder med stenrev i nordsøen det centrale kattegat lillebælt samsø bælt det sydfynske øhav øresund bornholms klippekyst og

skulle starte med øresund kattegat lillebælt og samsø

superglad for det forslag der ligger fra radikale i dag og vi kan fuldt bakke op om det det er også rigtig spændende at

der tegner sig en bredere enighed i salen her om at undersøge hvad der skal til for at

vi kan komme en beskyttelse lidt nærmere

når vi ser på de her undersøgelser som viser at der jo faktisk er tale om et ret lille ekstrabeløb i forhold til byggeriets

ekstra til byggeriet hvis man flytter den her råstofudvinding andre steder hen

en lille post så der er store potentialer i det her forslag og tak til radikale for at

først og fremmest tak til de radikale for at

beslutningsforslaget vi har jo før samarbejdet om den her sag

dels at stoppe sandsugningen i øresund

arbejde henimod at øresund bliver et internationalt beskyttet

særlig rige plante og dyreliv kystfiskerierhvervet og turismeerhvervet det er meget uforståeligt

for mig sådan lige umiddelbart at regeringen insisterer på at fortsætte sandsugningen

andre muligheder for det er jo sådan

at eksperter og organisationer og nordsjællandske kommuner

har taget afstand fra sandsugning som skader havmiljø dyreliv og fiskeri ja sågar

naboland sverige har rettet en skarp kritik af at danmark bare fortsætter sverige har droppet den skadelige praksis for mange år siden

sandsugning har ødelagt havbunden i årtier og efterlader dybe huller med vand uden ilt øresund er et enestående rigt biologisk område som der også er flere der har beskrevet i betragtning af sin beliggenhed i et tæt befolket område med nordens

andenstørste by københavn og syvendestørste by malmø det er ret specielt et havreservat kan sikre at vi i fremtiden ikke sætter det over styr i takt med at netop de byer er i hastig udvikling og vækst i øresund er der alt fra lavvandede bugter og vige med ålegræs og havgræs over blød mudderbund til stenrev og klippekyster fyldt med alger de gode

det giver gode og forskelligartede levesteder for sundets

sjældne dyresamfund mylderet af liv under bølgerne er med til at holde vandet rent samtidig med at det også tiltrækker et rigt fugleliv og er hjemsted for

i havet tæt på vores byer og strande ved at give øresund status af havreservat kan vi skabe rammerne for at udvikle

øresundsregionen som blå region det er der et stort potentiale i i forhold til bosætning og turisme i et rekreativt og attraktivt område der er også et potentiale i det for erhvervsfiskeriet når vi satser på skånsomt og bæredygtigt bæredygtigt fiskeri i et område med fokus på beskyttet havmiljø lad os henvende os til den svenske regering og foreslå en aftale om at gøre øresund til internationalt beskyttet

det danske område da råstofindvindingen jo som sagt allerede er forbudt i den svenske del reservatet skal så meddeles eu

sfs drøm der er flere gevinster ved at gøre øresund til et beskyttet naturområde det vil forbedre vandkvaliteten yderligere den er allerede kraftigt forbedret siden nitten halvfjerdserne s pløresund som

blev kaldt dengang som følge af rensning af

byernes spildevand men vandkvaliteten opfylder endnu ikke miljømålene rensning af overløb fra rensningsanlæg under monsterregn og ekstra opmærksomhed på landbrugets forurening skal sikres det vil også sikre en uforstyrret havbund og mere biodiversitet hovedårsagen til den store biodiversitet i øresund er jo det forbud som også andre har nævnt mod bundslæbende fiskeredskaber altså trawl siden nitten trediverne hvor det blev indført dengang ikke for at beskytte havmiljøet men for at sikre

den store skibstrafik i området den eneste aktivitet der i dag for alvor skader havbunden i øresund er råstofindvinding alt anden fiskeri foregår med skånsomme fiskeredskaber af kystfiskere og så vil det tiltrække flere turister og lystfiskere københavns og øresundsregionen

sig som naboer til det eneste internationale havreservat i et industrialiseret land så i sf

stemme for forslaget som det ligger men vi er også

villige til at se om vi kan prøve at samle os om en beretning der om ikke andet peger i den rigtige retning

det er spørgsmål fru trine torp siger at sandsugning ødelægger havbunden

set ikke nogen der bestrider men vil sf så stoppe al sandsugning altså i danske farvande det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål er når nu de nordsjællandske kommuner mener at det vil være rigtig godt at stoppe sandsugning oppe i øresund

de nordsjællandske kommuner så også kommet med en alternativ løsning på hvor man så får

det der jo er begrundelsen for at man ikke gør det sådan som jeg hører det er at der er længere derud og at der dermed vil være nogle meromkostninger det synes jeg ikke er en rimelig grund

hvis man nu havde en egentlig planlægning for havet så ville man jo også kunne vide

en planlægning for havet men der er i hvert fald steder hvor det er mere oplagt at få

uden i øvrigt så at sige hvor pokker

få dem fra sådan synes jeg lidt at det virker

det ville jo være dejlig nemt for borgere der bor i nærheden af en grusgrav på land at sige nu stopper vi det bare her lad os finde et andet sted men hvor pokker skal vi så finde de der ressourcer

og det er egentlig det der måske lidt er min

beslutningsforslag eller forslag om at stoppe

og arbejder sig hen imod den

internationale beskyttelse som jeg gerne vil have af det her område

det kan man jo bruge som argument for ikke at stoppe det men man kunne også bruge det som argument for at det var nemt at finde et andet sted når nu det er så relativt lille

og så er vi nået til ordføreren for

sige tak til alle partierne og til ministeren

en behandling af vores beslutningsforslag som for at sige det ligeud blev betydelig mere positiv

at stoppe sandsugning i øresund og måske skal man

forslag om at undersøge mulighederne

stoppe udvindingen af råstoffer og finde en

for fredning eller noget andet det bliver afvist af et flertal i folketinget men et flertal er samtidig klar til at undersøge mulighederne for

at udvinding af råstoffer i øresund inden for en overskuelig tidsramme vil være historie jeg skal komme tilbage til hvorfor jeg tror det men jeg er ret overbevist om at vi kan samle partierne i folketinget i en beretning der siger at vi vil følge ministerens undersøgelse som han har givet tilsagn om

træffe nogle politiske beslutninger på det her område med de forskellige forbehold der selvfølgelig har været taget fra forskellig side

det første er det på grund af naturen

er det på grund af menneskene der bor

i danske farvande hvor vi siden nitten to og tredive har haft et totalt stop

og derfor er der heller ikke nogen havbund

noget sted hvor floraen og fiskene har kunnet yngle og formere sig mere naturligt

intakt på en helt anden måde

gøre øresund til en nationalpark

i første omgang

også på grund af de mennesker der bor omkring

at den forholdsvis beskedne meromkostning vi vil tilføre entreprenørerne cirka tolv tretten million kroner mere end opvejes af de

i nordsjælland og derfor er der for mig at se ikke mange gode argumenter

ministeren og alle mulige andre i jeg er overbevist om at de alternativer findes

politiske beslutninger ud fra

vil gerne lave et forbud mod sandsugning her og nu

hvis ministeren oven på den her gode konstruktive debat

sovet lidt på det skulle tænke ja

stærke minister der virkelig

folketingsflertal som er med

hermed et unikt tilbud til miljøministeren men okay hvis vi

sommerferien og træffe beslutningen så er

i hvert fald flyttet sagen

enhedslisten og alternativet og sf bakker

det kunne

håber jeg fornærmer ved at sige at de ikke har gjort

og er optaget af liberal lovgivning ser også her muligheder endda med

historisk horisont det er altså også noget der glæder en historiker som mig

stort bredt flertal der

sag så samlet set tak for det vi vil forsøge

beretning der opsummerer debatten og får os et stort skridt videre inden sommerferien og det håber vi både regeringen og de andre partier vil kunne se sig selv i

det historiske perspektiv i min ordførertale jeg synes det er rigtigt at liberal alliance ikke har haft natur

på dagsordenen og fokus på det jeg synes har haft meget fokus på det for ganske nylig har vi også

øvrige regeringspartier og dansk folkeparti lagt

taler meget om de mennesker der bor i øresund

meget gerne vil tage hensyn til men hvad med de mennesker der ikke har en havudsigt over øresund nogle af de pendlere der

fast på motorvejene ind til københavn om morgenen som jo vil blive generet af yderligere trafik hvis vi skal flytte den her råstofindvinding et andet sted hen til midtsjælland eller andet når der skal en langt større lastbiltransport ind til hovedstadsområdet

bibelen at enhver omvendt synder og så videre skal man glæde sig ekstra meget over så det er dejligt at

en stor naturfaglig oplevelse

ser det her som en del af det nye mønster og glæder os meget over det

naturmæssigt klimamæssigt på at sejle dem tyve

når det er sagt vil jeg så sige at vi

eksempler på grusgrave på land hvor selve udvindingen ligger fjernt fra beboelse hvor transporten

generer folk der skal pendle om morgenen eller om eftermiddagen

hvor grusgravene efterfølgende i øvrigt kan blive til fine naturområder med søer og fiskeri

in bio som vi har hørt fra dansk folkeparti

andre muligheder for at genoprette naturen bagefter det er også et vigtigt hensyn noget af det der gør os optaget af øresund er jo

hvor mange generationer det vil tage og det synes

om vi laver noget der er uopretteligt

vi gør noget vi faktisk kan genoprette i en generations perspektiv det gør også en forskel for os og ja vi er også optaget af andre arter end mennesket

er jo fordi mennesket i sidste ende også er afhængigt af naturen og den biologiske mangfoldighed

mennesker i den her sammenhæng altså nogle af de mennesker som vil blive berørt hvis råstofindvindingen skal flyttes

hen på sjælland det er nogle af de mennesker der

jo så måske ikke bor

partikelforurening i hovedstadsområdet og så videre

skal ud og finde de her råstoffer på sjælland

en øget partikelforurening i hovedstadsområdet hvis transporten skal foregå med lastbil fra sjælland og ind til hovedstaden

vil der alt andet lige være en større luftforurening end hvis man kan transportere

alternative muligheder og der kan man

det heller ikke uinteressant hvad vi taler om

men igen har vi altså at gøre med et naturområde hvor de skader der er

forrettet er uoprettelige vi får ikke chancen for nogen sinde at genoprette det for for de fremtidige generationer af danskere

fiskerne turismeerhvervet der

og kigge på delfiner og alle de mennesker der glæder sig over at komme ud og fiske en nytårstorsk og så

herre carsten bach jeg studsede også lidt over at

mennesker det er jo ikke det eneste sted der er råstofindvinding det er der rigtig mange steder i den danske natur både

der er jo mennesker alle vegne

i øvrigt stort set ikke generer nogen eller at man har hundrede lastbiler ude på sin vej altså jeg ved godt hvad jeg synes er værst

eller kommunen og der bliver foretaget miljøprøver herunder af støjgener

konsekvenser for mennesker der bor tæt på og så videre og vi

rolig sige har altid været og er stærkt optaget af at enhver udvinding af råstoffer i danmark foregår uden påvirkning

mennesker og miljø i det omfang det overhovedet er muligt og derfor vil

langt væk fra menneskelig bebyggelse

kunstig modsætning der bliver opstillet her altså vi ønsker ikke at genere nogen nu har vi bare vished for

så bliver der på trods af at der har været foretaget miljøvurderinger suget sand i øvrigt mere end man må det har fuldstændig smadret fiskebestandene på de banker hvilket betyder noget for bestanden af delfiner men

når man så opdager det har jeg bare den instinktive

der skal sige nå det var ærgerligt og det er ikke i modsætning til at vi også ønsker en meget restriktiv praksis når det handler om grusgrave og støjgener i

ordføreren sagde at i også har

på baggrund af de mennesker der bor omkring øresund

selv om der også er råstofindvindinger

eller er det kun øresund fordi der også er en speciel natur

det eneste farvand i danmark hvor der ikke har været bedrevet

siden nitten to og tredive og derfor er det et enestående naturområde det fremgår også af beslutningsforslaget at den særlige blanding af brakvand og saltvand og en række andre forhold gør at det er et unikt område der er ikke noget der minder om det der

det område så ja jeg synes at øresund er noget særligt

da med på at hvis der er tilsvarende naturbeskyttelsesinteresser andre steder i landet

så meget vagt om det selvfølgelig vil vi det problemet er altså bare

områder hvor det ikke vil have de samme naturmæssige konsekvenser

af ordførerens måde at kommunikere på jeg føler lidt

jo også mennesker andre steder som vi skal passe på

herre martin lidegaard nævne hvor

skulle indvinde de her råstoffer

en lang lang række grusgrave og udvinding af råstoffer forskellige steder

til ekspert i det er jeg ikke ekspert i derfor giver det god mening at vi nu undersøger hvor man vil kunne hente det jeg er heller ikke bekendt med hvilke byggeplaner københavns kommune har de næste

det har ikke noget at gøre med

at det er et unikt naturområde vi har i øresund

har konsekvenser for de mennesker der bor i nordsjælland

som også kunne få mulighed for at få glæde af det her

krydstogtskibe og så videre elsker delfiner det

bare for at sige at der altså også er et større perspektiv i det her end bare nordsjælland jeg kan godt høre hvad det er ordføreren er ude efter og jeg skal ikke

det her altså noget der bør optage os fordi øresund er et unikt

beslutningsforslag efter en landsmøderesolution fra hele det radikale venstre

fru pia adelsteen

udvinder råstofferne i grusgravene som jeg forstår det men igen tidligere

man også gerne vil tage

i københavn men der er vel også en miljøbelastning hvis man

til københavn så jeg håber lidt at

radikales ordfører kan bekræfte at de ting er vi altså også nødt til at tage hensyn til så man ikke bare

for tyve km men der er vi til gengæld som er forholdsvis marginalt

hen fordi transport på sø er meget meget effektivt også klimamæssigt og derfor vil omkostningerne være langt langt mindre end hvis

sammenlignes med det at transportere på land

jeg vil bare lige høre ordføreren om ikke det er rigtigt

nede i fakse bugt og også syd for møn

ikke behøver at sejle helt ovre fra

råstoffer i københavnsområdet vi kan godt finde områder der er tættere på

for spørgsmålet fra alternativet det bekræfter jo billedet af

kunne være at der kunne findes nogle bedre muligheder ad vandvejen som både kan skåne den helt unikke natur i øresund som er samfundsøkonomisk overkommelige og som ikke vil genere naturen nævneværdigt andre steder det håber jeg vil blive konklusionen og det

gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget det er

afholdes i morgen fredag den seksogtyvende januar to tusind og atten klokken ti jeg henviser til